det er ikke tilfældet

sluttet jeg foreslår at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling

i løbet af højst to år en udredning der skal belyse spørgsmål om lighed fra alle sider regeringen er på linje med intentionen i beslutningsforslaget optaget af at danmark skal være et samfund med reelt lige muligheder vi har et godt udgangspunkt for lige muligheder blandt andet fordi vi har formelt fri og lige adgang

tradition for at tage hånd om socialt udsatte men det er ikke i alle tilfælde at de formelt lige muligheder omsætter sig i reelt lige muligheder for alle regeringen har fra første dag haft som mål at begrænse uligheden vi vil måles på at vi mindsker fattigdommen og sikrer reelt lige muligheder og derfor har vi gennemført en række initiativer og sat en række ambitiøse mål der lægger kursen for det videre arbejde vi har afskaffet fattigdomsydelserne og loftet over børne og ungeydelsen

indkomster vi har fastsat en officiel dansk fattigdomsgrænse på baggrund af et grundigt forarbejde i et ekspertudvalg og det har bidraget til at flytte diskussionen fra om der er fattigdom

danmark til hvordan fattigdom kan bekæmpes

den første officielle fattigdomsredegørelse der blandt andet redegør for udviklingen i økonomisk fattigdom og analyserer gruppens sammensætning vi har styrket rammerne for at flere kan få en uddannelse alt for mange i dag har ikke det faglige afsæt og motivationen for at tage en ungdomsuddannelse

flere gennemfører en ungdomsuddannelse vi har lavet reformer af førtidspensionen og fleksjob og kontanthjælpssystemet med det mål at flere får mulighed for at blive en del af arbejdsfællesskabet gøre nytte og realisere det potentiale som alle mennesker har og give dem mulighed for at leve det liv de ønsker sig jobmulighederne har stor betydning for den sociale balance men lige muligheder er også relevant på andre politikområder der ikke direkte vedrører

social bæredygtighed er et af de tre ben i vores bæredygtighedsstrategi og det betyder at det sociale aspekt altid indtænkes når det er relevant vi har eksempelvis lanceret et ambitiøst sundhedsudspil og udspillet indeholder en række initiativer der blandt andet skal bidrage til at mindske uligheden i sundhed

der er brug for at arbejde videre med at styrke den sociale balance og skabe lige muligheder i danmark og derfor har regeringen sat en række mål for samfundsudviklingen

regeringen sådan set enig i vi har et bnp mål men det er suppleret af en række ligestillede mål det gør sig gældende på klimaområdet på uddannelsesområdet og på det sociale område hvor vi har opstillet en række konkrete sociale to tusind og tyve mål de sociale to tusind og tyve mål skal sikre at den hjælp der ydes gør en forskel og fører til bedre sociale forhold for de mest udsatte det omfatter

at mindst halvtreds procent af de udsatte børn og unge gennemfører en ungdomsuddannelse

andelen af kvinder med flere ophold på krisecentre reduceres med mindst tredive procent vi kan og skal tage os langt bedre af udsatte og sårbare mennesker ikke bare ved at bruge flere penge men ganske enkelt ved at bruge dem bedre regeringen er i gang med at følge op på de sociale

også blev præsenteret en ny fattigdomsredegørelse den nye redegørelse vil blandt andet indeholde analyser der er inspireret af de indlæg og ønsker som blev præsenteret under den åbne drøftelse som socialministeren var vært for i september her fik organisationer tænketanke

med videre mulighed for at bidrage med input og ideer og jeg kan desuden oplyse at data om økonomisk fattigdom er stillet til rådighed for forskere og interesseorganisationer i det nye år kan vi også se frem til carsten koch udvalgets endelige anbefalinger og jeg glæder mig til at følge op på dem som handler om de ikkearbejdsmarkedsparate ledige så endnu flere kan få glæde af et aktivt liv med uddannelse og job

som jeg har nævnt lægger regeringen fortsat vægt på at begrænse uligheden og vi vil måles på at mindske fattigdommen og sikre reelt lige muligheder regeringen er altså langt hen ad vejen enige i intentionen bag forslaget og derfor står jeg også tilbage med en fornemmelse af at beslutningsforslaget på mange måder jo sparker en åben dør ind der hvor vandene deler sig er så

regeringen analyserer i forvejen løbende og systematisk både fattigdom og indkomstfordeling i danmark og på den baggrund finder vi ikke at det er relevant med et udvalgsarbejde af den foreslåede karakter og derfor

kan vi ikke støtte beslutningsforslaget men vi er selvfølgelig altid villige til at lytte til gode ideer til forbedringer af de analyser vi laver systematisk hvert eneste år i den publikation der tjener som fattigdomsredegørelse

i fremtiden kommer ud af folkeskolen med tilstrækkelige faglige forudsætninger for at gennemføre en ungdomsuddannelse hvilket gerne skulle styrke deres motivation for det

spørgsmålet om kontanthjælpsreformen hvor vi jo har indrettet ydelserne sådan at der ikke er økonomisk

udvidet den såkaldte ungeydelse op til tredive år og det betyder at uddannelsesparate unge

sociale og de skal alle sammen være på plads og derfor synes vi egentlig at de initiativer vi har taget samlet set bærer ved til

sagtens have videre ambitioner man kunne jo spørge hvorfor stoppe ved halvfemstusind men det jeg bare synes man skal glæde sig over er at langt langt de fleste af dem der har en svag økonomisk tilskyndelse til at arbejde

rent faktisk arbejder det fortæller jo også en historie om at der er andet

måske chancen for at man på sigt

og vi kan se at det er et selvstændigt problem det handler om social mobilitet det handler om psykiske problemer

også om hvor mange teenagemødre vi

en procentpoint betyder at bnp efter fem år er nul

i danmark vokset med to procentpoint

milliard kroner i lavere bnp mener ministeren at danmark kan undvære den vækst i bruttonationalproduktet og kan sidde overhørigt at vi faktisk skal kigge på spørgsmålet

på top og bund men danmark er altså et af de lande hvor forskellen er mindst derfor synes jeg

fokusere på den sociale mobilitet altså har man mulighederne for at bevæge sig i tilstrækkeligt omfang der er en ulighed

i sundhed som jeg også adresserede i mit

jo alt sammen ting vi har på tegnebrættet og derfor er vi jo

vi vil gerne agere i forhold til alle de dagsordenener og vi synes egentlig at den systematiske opfølgning vi har på den problemstilling hvert eneste år giver os et tilstrækkeligt belæg for at tage initiativer

med sundhedsudspillet med vores sociale

lavt indkomstgrundlag når det så er sagt tror jeg der er

vandene skilles for jeg hører at vi

er optaget af spørgsmålet om ulighed og at regeringen gerne vil adressere det men der hvor vandene

om det skal være uafhængige eksperter der kigger og kommer med anbefalinger og

på en eller anden måde bare skal kigge tilfældigt

når man nu kommer med en reform

side er at vi helt konsekvent hvert eneste år på samme tid i den samme redegørelse

samme form så man kan sammenligne det år for år følger op på den her problemstilling og det har jo intet med tilfældigheder at gøre

en systematik der rækker langt ud over det at man en gang imellem vælger at

én gang og så kan man tage rapporten ned fra hylden

en ny rapport som du kan sammenligne med rapporten

jeg bare holde fast i at man jo kan lave sine regneeksempler som man vil afhængigt af hvad man ønsker og hvilket billede man ønsker

men uanset hvad tror jeg at

er danmark et af de lande der har den

haft fem kvartaler i træk med stigende beskæftigelse så er det

det handler om så er det de reelt lige muligheder muligheden for

det vi i dag betegner som økonomisk fattig til at

jo heldigvis se at det er der faktisk en del der gør altså kommer fra at have været

at bevæge sig op igennem indkomstlagene så der er social mobilitet i danmark

om ministeren synes det er et problem at der er nogle

potentiale er flittige dygtige og er i stand til at bestride et job og derved få en større indkomst er det noget som helst problem hvis det

men at der måske en eller anden teknisk målemetode kan ses en lille forskel ser ministeren for det radikale

sikre at vi mindsker fattigdommen det er det vi vil måles på vi vil have at det er sådan at hvis man er havnet i økonomisk fattigdom

man bevæge sig ud af det og vi ønsker så få der havner der

de kommende i hvert fald minutter måske timer kommer frem til nogle klare

venstrefløjen vil det regeringen vil og det

lighedsudredningen er at belyse hvordan udviklingen i ulighed går i danmark samt belyse udviklingen i lighed på områder som sundhed boligforhold formue indkomst og uddannelse derudover skriver man i beslutningsforslaget at den samlede udredning skal komme med forslag til hvordan man videre kan arbejde med forståelsen af lighed ulighed og konsekvensen

både af politisk og lovmæssig karakter

venstre har den opfattelse at vi bedst når lighed hvis den enkelte person det enkelte menneske griber de muligheder vedkommende får stillet til rådighed og de er altså ikke så få her i danmark vi kan faktisk bryste os af at have de mest lige samfund i verden vi ligger på en fjerdeplads i øjeblikket hvis man spørger internationale institutter og undersøgelser den sociale mobilitet er god og det danske samfund er et foregangsland verden over det kan vi egentlig godt være stolte af

flere unge end nogen sinde tidligere tager ungdomsuddannelser ansøgertallet sætter rekord år for år og for os handler lighed derfor om lige adgang

sikre at danskere både dem der kommer fra ressourcestærke familier men også fra ressourcesvage familier tager imod og udnytter de fantastiske muligheder som det velfærdssamfund vi har giver det enkelte menneske vi har et fremragende sikkerhedsnet som andre lande ofte kigger misundeligt på

det rigtigt at der i danmark eksisterer forskelle på indkomster det gør der også i andre lande og det tror jeg er uundgåeligt når man arbejder med samfund hvor økonomisk vækst og markedsøkonomi er den bærende forudsætning for velstand for et rigtig stort antal danskere kan det at tage

det er også et lighedsmæssigt og økonomisk problem gevinsten ved at stoppe

på en af de laveste lønsatser

nedsætte en kommission om ulighed og lighed burde sf måske fremsætte

som sikrede at alle mennesker der gik på arbejde også

økonomisk gevinst ud af det i stedet for at vælge en overførselsindkomst derfor har venstre i sit finanslovsforslag

en lettelse af skatterne i bunden så flere får mulighed for

sig ud af et liv på kontanthjælp et arbejde til den

betyder at man går fra at være passiv forsørget til at blive

aktiv bidrager og så er der hele den personlige værdi og det menneskelige perspektiv ved at stå op hver morgen

et arbejde at passe og være en del af samfundet

overbevisning at en lige adgang til sundhedsydelser og uddannelse er en forudsætning forudsætning for vores velfærdssamfund og derfor rigtig fornuftigt lige adgang sikrer at alle uanset far og mors pengepung kan hæve sig og dermed sikre sig en bedre fremtid hvis man

det er sagt mener vi ikke at der er behov for en undersøgelseskommission som den forslagsstillerne lægger op til

påvirkes mere end med svag indkomstforskel jeg står her med en artikel fra den attende januar to tusind og tolv hvor sfs daværende formand villy søvndal støtter en skattereform som øger ginikoefficienten og skaber mere ulighed med begrundelsen om at det er fornuftigt ud fra en lang række sociale og økonomiske parametre det burde sfs forkvinde måske have tænkt en anelse over før man skrev beslutningsforslaget

dermed udviser en helt exceptionel form for politisk bipolaritet

og vi skal stræbe efter at alle har samme gode muligheder for at skabe sig det liv de gerne vil have regeringen har fra dag et taget initiativer

at flere danskere kan komme ud af fattigdom og leve på ordentlige vilkår og med

emner der ikke kun har med økonomi at gøre men vi er selvfølgelig ikke i mål endnu der er stadig fattigdomsproblemer selv om kurven er knækket for første gang siden vk regeringens start tilbage i starten af nullerne uligheden findes jo

sundhed og chancer bredere set så vi er enige med sf i at det er et essentielt emne i

vores samfundsdebat

diskussionen om ulighed og fattigdom er et politisk spørgsmål er nogen i tvivl om at det ville øge uligheden og fattigdommen hvis venstre skulle få held til at genindføre fattigdomsydelserne hvis venstre skulle lave flere skattereformer med lavere topskat som de gjorde i nullerne eller hvis de kunne komme til at indføre det højst usikre eksperiment med nulvækst i den fælles velfærd

er jo ingen der er i tvivl om at det ville øge uligheden i økonomi og chancer og at det ville øge fattigdommen de statistikker og analyser som

efterlyser i beslutningsforslaget her findes i udpræget grad allerede og det synes jeg egentlig også at baggrundsbemærkningerne til sfs forslag er et godt eksempel på

det værk der udkommer en gang om året

jeg tilslutte mig hvad økonomi og indenrigsministeren sagde om at det har en stor værdi at det

den tidligere regering ville men også at det er noget

kan følge udviklingen i stedet for et enkeltstående kommissionslignende udvalg

sfi arbejderbevægelsens erhvervsråd og mange andre statslige eller uafhængige

både statistikker og analyser på området helt aktuelt er regeringen ved at gennemføre en afsavnsundersøgelse der skal belyse hvilke sociale og materielle afsavn

børn og voksne i økonomisk fattigdom lider under og som optakt til den her debat har økonomi og indenrigsministeriet også lavet en analyse af udviklingen

den øverste rigeste procent i danmark

ikke tal vi mangler og vi mener

mest sandsynligt vil føre til forskelligt

og vi har i finansloven i stedet valgt at bruge pengene på de initiativer som faktisk sikrer mere lighed i sundhedssystemet bedre vilkår for kontanthjælpsmodtagere bedre ældrepleje flere pædagoger i daginstitutionerne bedre arbejde med inklusion i folkeskolen helt konkrete initiativer der bidrager til at skabe

lige muligheder så konkluderende vil

men vi støtter ikke at bruge penge på at nedsætte nye udvalg til at lave noget som vi i høj grad mener

at der er en meget høj grad af lighed og at vi har en relativt høj

stigende lønforskelle i danmark for det er jo nogle af de konsekvenser

ikke forholde os til status quo det har vi nok materiale

hvilke konsekvenser det har for fremtiden og det er derfor at vi er så optaget af en lighedsudredning

uligheden udvikler sig i danmark

interesseret i at få mere systematisk sammenhængende

og en måde at finansiere vores velfærd på der gør at man udligner forskellen mellem

sørge for at vi har et samfund med en høj grad af lighed og det er

i to tusind og tyve jeg foreslår hverken

lægge et arbejde til cepos eller til arbejderbevægelsens erhvervsråd

hvis man mener at der mangler statistik ud over alt det der findes i forvejen eller

er det jo muligt at bede det samme ministerium og de samme mennesker som laver det meget grundige arbejde der findes

også forstår er en del af beslutningsforslaget altså hvis man gerne vil have vurderinger af hvad

at den skattereform er med til at øge ginikoefficienten og dermed er med til at øge

fru pia olsen dyhr i dag taler så meget om

stemme for samtidig indeholder den her skattereform en række incitamenter der sikrer at mennesker også i ikke så godt betalte jobs får noget ud af at gå på arbejde det synes jeg er fornuftigt det synes venstre er fornuftigt det skaber motivation til at gøre en ekstra indsats vil jesper petersen ikke anerkende at skattereformen som hans eget parti har været med til at stemme igennem selv om den hæver ginikoefficienten og skaber mere ulighed

i to tusind og ni har man en idé om at der er finansiering men også der har

der prioriterer de laveste indkomster

forhøjer fradraget meget for enlige forsørgere

lave en lettelse af personskatten som

end det som ville ske hvis venstre havde magten

venstre få magten igen altså at man igen vil lave nye nedsættelser af ydelser til de allersvageste grupper

ikke ville være klog politik så man kan godt lave en skattereform

hvor det jo er ualmindelig vanskeligt at lave en lettelse af skatten på arbejde uden

derfor kan man stadig bare skrue den sammen på fuldstændig forskellig vis vores lægger hovedfokus laveste indkomster og venstres politik har gennemgået været at de mest velstillede skulle have øgede skattelettelser det har man så gennemført med støtte fra dansk folkeparti tidligere og vi har ført en anden

udnytte det potentiale de har og tage det ansvar de burde

har kort tid

en af danmarks rigeste flytter til schweiz

øges ligheden i danmark er det godt

så kommer der færre penge i statskassen så er der færre penge til uddannelse og sundhed

det meste af det sidste århundrede så havde danmark jo også set fuldstændig anderledes ud

så jeg er helt uenig med mike legarth i at

nej det er ikke positivt når folk flytter fra danmark men

godt og attraktivt at bo i danmark også selv om vi har en relativt høj marginalskat så er der måske en saxo bank direktør

der flytter ud men det der skræmmebillede af at det skulle være umuligt at fastholde mennesker i danmark der tjener godt passer jo simpelt hen ikke det

så siger han at nu går konservative ind for et dårligt socialt

og jeg synes ikke at det er særlig hensigtsmæssigt at det kan betale sig at vælge et job fra fordi man får lige så meget i offentlig forsørgelse

særskilt debat vi skulle tage at bruge rigtig mange timer på men lad os nu komme tilbage til virkeligheden om det med lighed

et andet eksempel kunne være at boligpriserne stiger og derved bliver boligejerne mere velhavende og dermed øges uligheden

jeg ved godt at der neden under det hele ligger en politik om at man skal have forringelser af kontanthjælp og dagpenge at man vil give øgede lettelser til de mest velstillede i danmark og det er vi fuldstændig uenige om det ville give mere ulighed det ville give mere fattigdom og det ville trække i en anden retning end

relativt harmonisk relativt lav kriminalitet social tryghed

så det er det er et et

i folketingssalen i forbindelse med spørgetimerne og også i dagspressen hvor der har været flere ministre som har været ude at sige at det ikke længere er et historisk mål for socialdemokraterne eller at det ikke gør noget at uligheden stiger så jeg er faktisk blevet i tvivl om hvorvidt det stadig er et selvstændigt mål for socialdemokraterne at mindske uligheden rent økonomisk i danmark så det kunne

begynde at beklage os over at lego eller danfoss eller andre har klaret sig godt

skal bidrage på en retfærdig måde undervejs

hen bliver umuligt at gennemføre en politik der ikke også helt ned på matematikken i ginikoefficienten går den vej som enhedslisten ønsker og det tror

som ikke er fornuftig man skal se på samfundsudviklingen mere end på enkelte dippedutters konsekvenser

man støder på den sten i en

er accelereret mest de sidste fire fem år så når vi kigger på de sådan lidt mere overordnede tendenser

grunden til jeg spørger om det er et selvstændigt mål

for regeringen for det det står jo rigtigt nok i regeringsgrundlaget er

så man kan sige at det overordnede billede

uligheden er vokset gennem de sidste tyve til tredive år at uligheden er vokset de sidste fire fem år og at uligheden er vokset under den her regerings regeringsførelse så går det i den rigtige retning set fra herre jesper petersens synspunkt

social mobilitet i danmark i forhold til andre lande

at man skal have mere lighed i uddannelse altså vi skal have en bedre folkeskole der er bedre til at løfte dem som i dag ikke klarer sig godt nok når de går ud af folkeskolen vi skal have højere kvalitet i erhvervsuddannelserne og vi skal efteruddanne flere ufaglærte der ellers har ringere chancer vi skal sætte ind mod ulighed i sundhed som vi gør med den sundhedsplan som vi jo er enige om

så er det selvfølgelig også væsentligt at holde øje med at uligheden

tolv som jeg hørte økonomi og indenrigsministeren

i uddannelse i infrastruktur i forskning i et godt sundhedsvæsen i et godt samarbejde mellem den offentlige og den private sektor

selskabsskatteforhold der gør det attraktivt at investere og drive virksomhed i danmark

element i det jo man kunne have valgt at gøre det på en anden måde det var der da en stor debat om men men det her er altså et element i at sørge for

konkurrenceevne men stadig væk opererer på en måde

det at dansk folkeparti lavede selskabsskattelettelser tidligere i modsætning til dansk folkeparti var vi bare ikke med i de lettelser af personskatten til de allerrigeste

danskere som herre rené christensens parti var med til at gennemføre ad flere omgange før det seneste

ske noget i den anden ende det er ikke kun lighed at man bare mødes

at vi får et rigere samfund af det den her debat er jo mere kompleks

bare det jeg sådan prøver at opfordre ordføreren til også at

bruge så mange kræfter på at skyde bagud og skyde fremad og så videre

egentlig sige vigtige debat der vil jeg da gerne rose sf for at

vi får et lige samfund samtidig med at vi selvfølgelig også har en vækst for der er vel ingen der ønsker at få et lige samfund fordi vi bliver fattigere vi ønsker jo et lige samfund samtidig

i fællesskabet bliver rigere er ordføreren ikke enig i det

der spurgte mig om noget som regeringen

nu lå bag det og så tillader jeg mig bare at henlede opmærksomheden på at herre rené christensens eget parti har stemt for de ting tidligere det er der vel ikke noget forgjort i men som jeg fornemmer herre rené christensens udgangspunkt rent politisk og også rosen til sf for at tage spørgsmålet op

man skal bruge lidt af juleferien på at overveje om det nu var så klogt at man gav så markante skattelettelser til de mest velstillede under den tidligere regering og om det nu er så smart at støtte lars løkke rasmussen som statsminister der vil indføre mere fattigdom

genindføre fattigdomsydelserne og går ind for flere lettelser i skatten til de mest velstillede danskere er det er det nu den rigtige vej at gå hvis

man ellers skal stole på hvad herre rené christensen siger

ikke rigtig vil være ved det

jo den politik man i realiteten kommer til at støtte med nulvækst og øget

så lig med at det er dårligt det kommer an på hvordan kurverne kører

og at den nederste ikke knækker og går nedad

økonomi nej lighed er ikke kun økonomi

kan man sætte alt op i regneark i forhold til lighed jeg tror godt man kan møde mennesker som har en relativt lav indkomst men som synes de er meget rige

børn kommer hjem fra skole de er rige fordi de har et nært familieliv de er rige fordi de har den tid der skal til

kan møde rigtig mange som har en meget meget høj indkomst og som synes de er fattige på tid og derfor har en udfordring

så er helt enig i forslagsstillernes tilgang til uddannelse og jeg tror at

hvad er det der giver lighed det er i hvert fald uddannelsessystemet vi kan tydeligt se at dem som har det svært med uddannelse

det svært i forhold til at blive selvforsørgende

selvforsørgende viser statistikken jo også at det

er en vis tilfredsstillelse ved at være selvforsørgende

det der sådan lidt kendetegner nogle af de ting

at økonomien skal afspejle om der er lighed

lande der har vækst derfor er det her selvfølgelig et parameter vi også skal kigge på i danmark men det er bare vigtigt at kigge på at det drejer sig om at det er bunden der ikke falder ned

det er den diskussion der skal være så jeg synes egentlig at forslaget

tager med hinanden i stedet for at det bliver en kommission der skal

og arbejde i to år og hver gang vi så skal lave lovgivning bliver der skrevet fire linjer ind og der er taget højde for ligheden i forhold til det kommissionsarbejde der blev lavet engang i år x

set at den her debat ikke er en debat der skal stoppe nu

skal forsætte fremadrettet i forhold til hvordan vi tænker lighed også i forhold til skattelovgivningen i forhold til uddannelsessystemet og så videre og så videre

jeg sige når vi nu kigger på eksempelvis sundhed og andet

nu skal vi alle sammen være ens for nu skal der være lighed

en fødevareminister der skal bestemme hvad det er vi skal spise

kødsovs for det er usundt vi skal have en sundhedsminister der

nu skal vi holde op med at ryge nu skal vi holde nu skal vi holde op med det folk skal jo også have lov til at råde over deres eget liv i forhold til hvad

der skal være mulighed for det så for at gøre en lang historie kort

vi gang på gang diskuterer politik vi mener

set også at det kunne være en tilbagevendende begivenhed

en udmærket diskussion selvfølgelig er vi tæt på et valg og derfor kommer der også lidt spydigheder indimellem men jeg synes at debatten man har hørt her egentlig også er givtig i forhold til hvor kompliceret en sag det er når vi taler

gjort meget mere både for at skabe lighed men faktisk også for at skabe konkurrenceevne ved at der skal være

tilbage af de penge man tjener på arbejdsmarkedet

kunne betale sig at arbejde

det vil være rigtig sundt hvis man kiggede i bunden altså lettede skatten i bunden så det bedre kan betale sig at arbejde samtidig med at arbejdsgiverne også kan holde ro på lønnen det er i sig selv ikke et problem at der er løntilbageholdenhed det er ikke et problem i danmark for en af vores største udfordringer

er en udfordring at toppen løber med pengene

bunker og andre dagen før man går konkurs er der købt lejligheder og alt muligt andet ja det synes vi

problem når vi kigger på bankdirektører og andre at lønningerne er

set enige i men vi vi anerkender ikke at det at der ikke har været lønstigninger skulle være et udpræget stort problem

på arbejde for dem der har mindst i vores samfund sammenligner med dem vi så i nullerne som handlede om at lave topskattelettelser altså gøre noget for dem der var rigest i samfundet man kan

at den mand eller kvinde der sidder i bilen er ham vi andre skal ud at arbejde for på et eller andet tidspunkt det er dem som danskerne arbejder for

jeg helt enig i at vi kan finde enkelteksempler

det på ganske få år er blevet sådan

lønninger og nu snakkede dansk folkeparti om misundelse og sådan noget

medarbejderes løn som det var i to tusind og seks frem for ti år ti år tidligere hvor det bare var det halve er direktørerne virkelig det værd ifølge dansk folkeparti eller

skævvridning

direktørerne tager så stor en del af kagen at de i virkeligheden er en belastning for

annonce i avisen og så vælter det ind med kvalificerede ansøgninger til det og så bliver det jo et marked

nøgleposter bliver stjålet rundtomkring og der er økonomi altså en del af det det kan man selvfølgelig begræde og det er jo der hvor vi også skal være med til at

et meget større udbud af mennesker

eller fem og tres timer om ugen for en månedsløn det er jo

det er jo ikke folk der går på arbejde fra otte til

hver eneste dag og så går man hjem det er også folk som lever og ånder for det job de har

betale prisen for at rekruttere dem der skal til

har mistet overblikket i forhold til hvad der er rimeligt og vi mangler noget rimelighed

det man bidrager med og så den løn man får uanset om man er 3fer

der hvor det hele tiden flytter sig

ledelsen får lov til at få de her enorme summer når de en dag sælger deres aktier det er altså ikke ham der

i kassevognen derude for dong der har

så den her peger jo begge veje i forhold til hvordan det her kører

også derfor som jeg startede med at sige at jeg synes debatten er rigtig god for den er meget kompleks

ville være ærgerligt hvis det var en debat der stoppede

i dag hvor det her beslutningsforslag som det ser ud nu ikke bliver til mere der kommer nok ikke sådan en lighedsudredning men derfor er debatten jo stadig væk åndsnærværende og jeg synes at den skal indgå i det

motiverer imidlertid sit forslag

at vi ikke ved nok om lighed

er afgørende for den danske samfundsmodel og at uligheden i danmark er stigende

at der kan sættes spørgsmålstegn ved de tre præmisser for det første ved vi temmelig meget om uligheden

ud over det vi allerede ved taget en række initiativer til at beskrive uligheden blandt andet ved at fremlægge en årlig fattigdomsredegørelse

den danske samfundsmodel

hvis man tilhører centrum venstre

andre steder i det politiske spektrum vil der være meget stor uenighed om hvor vigtig ligheden

at uligheden er stigende men det er der jo altså ikke rigtig noget der tyder på derudover er der jo netop i denne regerings tid også da sf sad i regering taget en række initiativer

fattigdommen ved at afskaffe fattigdomsydelserne når danmark er nået så langt i bekæmpelsen af fattigdom og ulighed

skyldes det altovervejende det danske velfærdssamfund som socialdemokraterne og radikale venstre har været hovedarkitekterne bag et samfund som er kendetegnet ved en rimelig balance mellem den økonomiske omfordeling over skattebilletten og den personlige frihed dagens debat tager udgangspunkt i at denne balance er blevet undermineret forslagsstillerne hævder at indkomstforskellen i danmark er blevet markant større siden nitten

fire og halvfems og at få tjener stadig større bidder af samfundskagen det kan være at denne udvikling har været gældende i andre lande

er altså ikke noget der tyder på at det er billedet i danmark

derfor er lighed alligevel en central værdi for radikale venstre der skal efter vores opfattelse ikke opstå for stor en kløft mellem rig og fattig

vi glade for at der ikke er udsigt til det og derfor er vores politiske fokus at skabe de bedste betingelser for at mennesker kan gribe samfundets muligheder i form af uddannelse eller arbejde for det handler jo i bund og grund om mennesker i det samfund vi drømmer om har datteren af den ufaglærte arbejder samme mulighed for at blive ingeniør eller læge som bankdirektørens søn det fordrer at vi i danmark supplerer et matematisk økonomisk lighedsmål med et mål om at øge den sociale mobilitet så flere får en uddannelse og en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet end deres forældre og det er vi jo også i gang med vi har siden to tusind og elleve lavet en reform af folkeskolen og en reform af ungdomsuddannelserne

uddannelser kernen i de her reformer er jo at de skal gøre op med uligheden i uddannelsessystemet og at alle skal kunne nå til det yderste af deres potentiale netop for at adressere uligheden et andet område som er centralt og som også nævnes i det der ligger som baggrund for beslutningsforslaget er sundhedsområdet men her har vi jo i danmark det paradoks at selv om der er let og lige adgang til

sundhedssystemet har vi meget meget stor ulighed på det område det skyldes til dels at de ressourcestærke behandles bedre i systemet end de ressourcesvage

et stort og selvstændigt problem men det skyldes jo også at livsstilsfaktorerne betyder en hel del for det samlede sundhedsbillede i danmark og det skal vi gøre noget ved men vi ved sådan set godt hvad der skal til og regeringen har som ministeren også påpegede taget en række initiativer netop med det formål at bekæmpe uligheden i sundhed

så afslutningsvis vil jeg sige at uanset at vi er helt enige i at lighed er

så er det altså ikke en udredning vi har behov for vi ved ganske ganske meget om hvad det er der skaber ulighed i danmark og det er ikke først og fremmest økonomi

et af de allermest lige lande i verden når det handler om

økonomiske muligheder

hvor den økonomiske ulighed er meget lille og hvor der er fri og lige eller i hvert fald let og lige adgang til nogle af de ting som påpeges som helt afgørende for lighed i et samfund nemlig sundhed og uddannelse

er nogle andre mekanismer der går i spil og det er dem vi skal adressere

den her regering har jo ingen intentioner om at vi skal bevæge os ind i en udvikling som giver meget meget stor ulighed tværtimod gør vi jo alt for at folk overhovedet får bedre muligheder at de får den nøgle som er den bedste nøgle til at kunne bestemme over eget liv og

at mange flere unge får en uddannelse for at de kan skabe sig selv et ståsted i en verden som bliver stadig mere globaliseret og hvor man derfor er udfordret hvis man ikke har

og den løn som er på det gældende arbejdsmarked og de krav er høje i danmark fordi man får en høj løn i danmark jeg kan da ikke garantere for hvad der sker frem til

og tyve jeg har hørt at at partiet venstre som er oppositionens største parti gerne vil have

en differentieret kontanthjælp det seneste udspil handler vist om at man hvis man er flygtning eller indvandrer i danmark skal have meget lavere ydelse end danskere den type ting

indfasning af skattereformen hvor blandt andet det her element som øger uligheden kraftigt altså at overførselsindkomsterne ikke reguleres

gradvis indfases så vi ved jo faktisk godt noget om at de reformer som regeringen har indført vil øge uligheden i de kommende år men det kan man ikke se af den opgørelse som camilla hersom

der vil findes en gruppe af mennesker i danmark det vil der jo gøre her som i alle andre samfund som af den ene eller den anden helt legitime grund ikke kan arbejde man kan for eksempel være svært handicappet eller andet komme ud for en ulykke blive psykisk syge på en måde hvor det er så invaliderende at man ikke kan arbejde de mennesker skal vi da selvfølgelig tage hånd om på et rimeligt niveau og derfor skal der jo være en balance mellem det som er niveauet for overførsler og det som er niveauet for lønindkomst som også tager de hensyn men reformerne har jo ikke et selvstændigt formål der handler om at øge uligheden reformerne skal få folk i arbejde og det har vi

meget meget stor tiltro til at de også

regner med at vi ikke kommer til at have nogen som vil være være afhængige af enten at få kontanthjælp eller dagpenge i en periode hvor de har mistet deres arbejde reformernes grundtanke er jo at øge afstanden mellem dem som er arbejdsløse og dem som er inden for arbejdsmarkedet og det vil jo øge uligheden så håber man

at det at man bliver fattigere af at blive arbejdsløs gør at folk så vil skynde sig ud og finde et job som jeg ikke lige ved hvordan skal falde ned fra himlen på grund af det

redegørelse at antallet af langtidsledige falder selvfølgelig

en gruppe som er uden for arbejdsmarkedet men for de fleste som kan tage et arbejde skal det jo helst være en kortere frem for en længere periode man opholder sig på en passiv ydelse ikke bare fordi det i sagens natur giver et mindre økonomisk råderum end hvis man har et arbejde og sådan mener vi også det bør være men selvfølgelig først og fremmest fordi det for den enkelte er noget helt andet at tjene sine egne penge og dermed kunne bestemme

svarer udvalget at det har kostet godt og vel en halv milliard kroner at afskaffe to hundrede og fem og tyve timersreglen kontanthjælpsloftet starthjælpen men det har ikke givet nogen jobs da hovedparten af de mennesker der før var på de her ydelser nu er kommet direkte på kontanthjælp

at regeringens reformer har det sigte at skabe arbejdsmarkedsudbud

af de mennesker som af en eller anden grund ikke er på arbejdsmarkedet

jeg tror at balancen mellem hvad man så får på en passiv ydelse og hvordan de forskellige trin er på arbejdsmarkedet er noget vi hele tiden

skal diskutere og være parat til at justere men vi synes ikke fattigdomsydelserne var en god idé det er et politisk valg for os at sige at dem afskaffede vi

hen kunne se at der var så mange familier særlig børnefamilier som blev meget hårdt ramt af det

skabe mulighederne for at så mange som overhovedet muligt i det her samfund kan komme ind på arbejdsmarkedet

som har haft det sigte eller den funktion at uligheden

især mellem dem der er inden for og uden for arbejdsmarkedet

tankegang om at det så skulle få folk til virkelig at give den

og få gang i væksten virkeligheden er bare en anden virkeligheden er den at lande med høj grad af lighed klarer sig bedre end lande med høj grad af ulighed og det ser man

vil man se en en væsentlig forskel i velstanden på omkring atten procent man

en væsentlig fordel for de lande som har mest

to tusind og to til tolv steg uligheden ginipoint fra knap fire og tyve

også når vi ser på formuer ser vi en stigning i uligheden vi har et problem uanset at har været talt om at vi har alle mulige data for faktisk når det gælder formue har vi temmelig mangelfulde opgørelser over formue

det er sådan at uligheden har skadelige virkninger for vores samfund som vi også allerede har været inde på i debatten her i dag først og fremmest for lønmodtagerne fordi uligheden følger med fattigdom eller fattigdom følger med ulighed det har både danmarks statistik og

ulighed truer sammenhængskraften truer fællesskabet på en række

høj grad af ulighed har mere kriminalitet end

høj grad af lighed vi ved at der er større social mobilitet hvis der er lighed i et samfund

er en række faktorer som giver samfund der fungerer bedre når

der også er flere studier der tyder på at ulighed reducerer væksten i

falder væksten også og det

modsætning til hvad herre jakob engel schmidt sagde uanset om

i et samfund eller om der ikke er så høj grad af ulighed så fra vores side

at se konkret på hvordan de love som folketinget

hvilken effekt de har på flere parametre end

er også vores vurdering at

kunne være en rigtig god idé at få det så vi kunne få

som grundlag for debatten

at der er en eller anden form for

armslængde til centraladministrationen i

i et par år

at vi godt kan støtte

at der er forskel på hvor meget man har i indkomst hvis man er i arbejde

hvis man ikke er i arbejde at der er forskel på hvor meget man har i indkomst hvis man arbejder tyve timer om ugen

fyrre timer om ugen eller synes enhedslisten at den ulighed der er mellem dem der arbejder meget og dem der arbejder lidt

i det danske samfund når enhedslistens drømmevision for det danske samfund

har for eksempel dagpenge er en erkendelse af at vi har en økonomi

at der er en kompensation for det indkomsttab de har så

ikke ryger fuldstændig igennem

de dagpenge man får er blevet væsentlig forringet i forhold til den løn folk

de sociale konsekvenser ved at miste et arbejde bliver meget meget større herunder risiko der følger med

så jeg mener det er rimeligt at

en effekt af at man arbejder og at det også afspejler hvor mange timer man arbejder og hvilke kvalifikationer man har men de voldsomme forskydninger vi ser

enhedslisten er bekymret for er om muligheden er for stor i

er en reel diskussion men enhedslisten skal ikke lade som om enhedslisten er imod al ulighed enhedslisten synes bare

det vi faktisk ser er at lande med høj grad af lighed klarer sig

det er ikke sådan at når uligheden vokser meget i et samfund så

at man har en mulighed for at se at man selv har nogle chancer i et samfund

som nu om stunder har fået titlen familiernes økonomi fordeling fattigdom og incitamenter

udkom i maj to tusind og fjorten tidligere hed denne publikation bare fordeling og incitamenter men så er der kommet en ny regering og den putter så også fattigdom med ind i

gennemført med det her beslutningsforslag

til hele diskussionen om lighed og ulighed

anbefaler danmark at gennemføre politikker som vil have som en sideeffekt at

anbefalet at vi sænker topskatten i

men det vil også øge den økonomiske vækst der er heller ikke nogen som helst tvivl om at

anbefaler danmark at der skal være større forskel på at være i arbejde og ikke at være i arbejde rent økonomisk på de laveste indkomsttrin og der er heller ikke nogen tvivl om at en sådan politik

er også budskabet fra den regering som sf har siddet i

fra de skatteministre som sf har haft at hvis man sænker diverse skatter

som en sideeffekt vil øge den økonomiske ulighed så vil væksten stige det vil man kunne finde sf ministre der svarer

i arkiverne så medmindre sf har to helt forskellige synspunkter

i opposition og et i regering så mener også sf i hvert fald sfs skatteministre gennem tiden at en fjernelse af diverse skatter som marginalt vil øge den økonomiske ulighed i danmark vil øge væksten det er sfs synspunkt det har vi sort på hvidt

så synes jeg at den debat jeg lige har haft med fru stine brix fra enhedslisten er rigtig rigtig sigende

sf og enhedslisten som om ulighed økonomisk forskel altid er dårligt men hvis man går sf og sågar også enhedslisten på klingen og spørger

og dem der ikke tager en lang uddannelse

og det som jeg her kalder forskel er jo det samme som det som vi på andre tidspunkter kalder økonomisk ulighed økonomisk ulighed er når der er forskel folks indkomster afhængigt af hvilken indsats de gør

er i følge enhedslisten rigtig god selv enhedslisten ønsker ikke et hundrede procent lige samfund og jeg går heller ikke ud fra

så det vi diskuterer er altså alene

en acceptabel økonomisk ulighed

det synes også sf men spørgsmålet er om den økonomiske lighed i danmark er blevet for stor og

betale sig at gøre en indsats i danmark og derfor ønsker vi at der føres en politik hvor der er større forskel på dem der gør en indsats og dem der ikke gør en indsats og det betyder altså at den økonomiske lighed mindskes

ole birk olesen jo ellers når det handler om topskattelettelser

gerne henviser til

det

også

jo også at vi bør sørge for at det bedre kan betale sig at arbejde i bunden af indkomstskalaen og der er ingen tvivl om at måden at gøre det på er reformer der som en sideeffekt vil øge den økonomiske ulighed

som fru pia olsen dyhr henviser til siger at danmark skal gennemføre reformer

som en sideeffekt øger den økonomiske ulighed hvis vi ønsker en højere økonomisk vækst

står der ikke men jeg tvivler meget

oecd i januar næste år igen kommer med sine anbefalinger for dansk økonomi

vi mener at den rapport og de publikationer der i øvrigt laves altså regeringens rapport om familiernes økonomi er dækkende

danmark er jo et af de lande i vesten

der er kun norge der marginalt står bedre så vi har allerede taget passende hensyn og det ser jo helt anderledes ud hvis man kigger på omfordelingen i usa og storbritannien jeg synes i øvrigt

mere lighed bør jo aldrig være et mål i sig selv lige muligheder

sundhed er jo en meget mere relevant debat behandles vi alle ens får vi de samme uddannelsesmuligheder får vi den samme sygdomsbehandling har

sygehusvæsenet som andre da behandles vi alle under et

er ikke nogen tvivl om at de muligheder kan vi kun give altså at alle har lige ret til uddannelse

hvis vi har den velstand der skal til for at betale for det

der skal betale for den lige adgang for alle

har høje marginalskatter og formueskatter

jo ikke vejen til at skabe velstand derfor ville man gavne fælleskassen hvis man sænkede skatter og afgifter og skabte bedre vilkår for vækst

det med et lighedsbegreb i danmark er det jo sådan en tilfældig

jeg har købt en bolig for noget tid siden og pludselig stiger boligpriserne og så bliver jeg på papiret mere velhavende og fordi prisen på boligen stiger på papiret kommer der større ulighed når man laver beregningerne det giver jo ingen mening der er jo

får det bedre i vores samfund så den her måde at regne på og anskue tingene på er fuldstændig hul i hovedet hvis vi eksempelvis fjernede

den der tekniske beregningsmetode viser at så stiger uligheden en lille smule men til gengæld er der altså ti milliard kr der er ude at arbejde og der kommer skatter og afgifter og moms ind i statskassen som kan betale for en øget uddannelse en øget sundhed give alle borgere lige muligheder for at skabe det liv de gerne vil have skabe incitamenter motivation og muligheder for at man kan indrette sig

set ud fra en konservativ vinkel vigtigt at vi fastholder at man belønner de flittige

for dem der er modige dem der tør sætte alt på spil og investere

ikke må kunne belønnes hvis man ikke på den måde animeres til

mindre beskæftigelse og vækst og så sygner samfundet hen

eksempelvis at da herre lars seier fra den omtale saxo bank

rejste til schweiz så mistede danmark et stort skatteprovenu men når de mest velhavende rejser ud af landet så stiger ligheden men er det til gavn for nogen

jo mange der har dem som gerne vil klare sig selv dem der forsøger at gøre hvad de kan men af den ene eller den anden grund psykisk eller fysisk sygdom eller andre årsager er

klare dagen og vejen dem skal vi selvfølgelig hjælpe vi skal

får et godt og anstændigt liv det skal der være penge til

er en passende velstand men den mener jeg at man ødelægger hvis man fører socialistisk politik

vi skal holde fokus på bolden nemlig de svageste og de mest udsatte grupper

give dem den målrettede hjælp og støtte

dem som har allermest brug for hjælp

at løse et problem der ikke findes så

set bare vores land når vi nu er i gang med det der med

vi hørte tidligere i debatten at sfs tidligere formand villy søvndal jo har medvirket til skattelettelser af den ene og

og konsekvensen af de skattelettelser var at uligheden øgedes

godt og fornuftigt og holdbart for økonomien og alt muligt andet

økonomiske redegørelse vi fik præsenteret i

fru pia olsen dyhr om det fru pia olsen dyhr er jo parlamentarisk

hyklerisk udvikling i den debat vi har

og så ser vi altså regeringen gøre præcis

uretfærdigt at den ene får højere lønstigning end den anden

om der er nogle der gerne vil arbejde mere end andre og så skal det selvfølgelig belønnes er der nogle der har studeret længere end andre er der nogle der har et potentiale og udnytter det

disciplinerede engagerede bruger den tid der skal til og

på studieværelset i stedet for at gå ud i byen så skal det

nogle tager en chance pantsætter alt

fuldstændig umuligt at lave den sammenligning over en bred kam og

andre det er jo et individuelt forhold og derfor synes jeg ikke at det er relevant for en debat som den her på bundlinjen kan man sige at

belønne de flittige og påskønne de dygtige det skal kunne betale sig at tage et arbejde det skal kunne betale sig at sørge for sig selv det skal anerkendes og roses at man ikke ligger

det synes jeg ikke er udkommet af den form for lighed som kræves her af

sfs formand forkvinde

jeg

det har vi jo også forsøgt efterfølgende i forligskredsen at rette op på og regulere lidt hårdere men jeg har det sådan at hvordan private penge bliver fordelt mellem deres ansatte er ikke noget jeg vil blande mig i medmindre der altså er en grundliggende regulering som vi kan tage hånd om og det har vi gjort men derudover

jo det som fru pia olsen dyhr spørger til er

rimeligt at en direktør generelt får

være masser af gode argumenter for

da sagtens argumentere for det er der da ikke noget som helst problem i hvis vedkommende er dygtigere og bedre og så videre

ikke noget problem i at der er nogle der løfter sig fra

lige samfund er gode steder for børn at vokse op lige samfund klarer sig godt økonomisk men ligheden er som sagt

er gennem de seneste tredive år steget i danmark den udvikling skyldes ikke tilfældige udsving tværtimod

så hurtigt som i danmark og her tager jeg tager udgangspunkt i økonomi og indenrigsministeriets egne

de beregninger og vurderinger af hvordan det ser ud med uligheden i danmark så

og at hindre at det sker i fremtiden

fokuserede på at det giver mening at kigge på at uligheden ikke skal stige i danmark jeg synes så

der viser hvor store forskelle i levevilkår vi kan finde i danmark

komme på arbejde

i forhold til den indsats hun leverer

hun bliver fyret for det har hun prøvet før

dagpenge til at finde sig et nyt job ellers ryger hendes

sit arbejde på trods af at hendes løn ikke er steget de sidste ti år

skolen og hun kan ikke

måske ender hun med en god uddannelse og

en bank der kun blev reddet af mange statslige bankpakker

steg med yderligere fem og tyve procent

topskatten blev sat ned

har det rigtig svært hans to

bliver bankdirektører men advokat læge eller civilingeniør er

de mindste lønninger er blevet ringere

andre eu lande er indsatsen mod social dumping vigtig og derfor er det godt vi opprioriterer det i årets finanslov i den

af lønskalaen ser vi fortsatte lønstigninger

man kan tale om ekstreme lønninger slet ikke så ekstreme som i

gunstige bonusordninger og gyldne håndtryk vi hører ellers meget om at

hvorfor accepterer vi så den vækst som vi ser i lønninger i den absolutte top

er formuerne meget skævt fordelt mere skævt end indkomsterne

indkomstfordelingen mere skæv

men for

er tallet nærmest otte million

ganske velhavende danskere

optaget af lige muligheder problemet er at de taler om formelt lige muligheder det er vigtigt

afgørende betydning for børnenes muligheder i livet

i to tusind og elleve og som stadig væk

lige muligheder og ikke

man kan skabe fuldstændig lige muligheder for det kan

uden om at held spiller ind

den rigtig gode sagsbehandler i kommunen

alene gennem lige muligheder

for det betyder jo mere for den enlige rengøringsassistent at uddannelse og sundhed er gratis end det betyder for direktøren

fordeles mere eller mindre ligeligt mellem borgerne i form af offentlige velfærdsydelser

yderligere stigning i uligheden uanset hvad man mener om lighed og ulighed er der tale om

ikke ved nok om hvordan uligheden vil udvikle sig hvilke konsekvenser stigende ulighed har for hvordan borgerne har

politikker der bedst kan bidrage til at øge ligheden

vi gerne have belyst

lighedens natur i danmark så vi har et sagligt grundlag at diskutere ud fra

jeg synes vi skylder danskerne en seriøs undersøgelse af hvad uligheden gør ved vores samfundsmodel som vi skal værne om

uligheden vokser som socialdemokraternes ordfører gjorde opmærksom på det vil jeg selvfølgelig benytte mig af jeg er glad for

dyhr dengang man selv sad i regering fejlede man jo ved netop ikke at få skrevet ginikoefficienten som i beslutningsforslaget betyder så meget ind i regeringsgrundlaget samtidig står jeg med den artikel fru pia olsen dyhr behændigt undlod at svare på da vi debatterede sidst fra den attende januar to tusind og tolv hvor

ginikoefficienten som måleenhed i

man kan altid sætte spørgsmålstegn ved hvilken metode man som

bruger på at måle lighed det er da interessant at sf på så kort tid fundamentalt holdning til hvordan man bør måle lighedsudviklingen i samfundet det virker lidt som om sf har haft ét ansigt på som ansvarligt regeringsparti og nu pludselig har optaget en fuldstændig anden politisk linje samtidig vil jeg gerne

beskyldninger om at venstre betragter ulighed som en målsætning i sig selv vi ønsker vækst og ulighed er somme tider en konsekvens af at det går fremad i samfundet

fru pia olsen dyhr hvorfor

beslutningsforslag hvor vi mener at vi er nødt til at kigge på flere

ginikoefficienten ikke er dækkende

siger at venstre jo mener at

en konsekvens af væksten i samfundet er øget ulighed og at den må man så nogle gange leve med så synes jeg

at hvis man ønsker vækst i et samfund og det

ligheden

ikke sf og det er det der henvises til når man så siger at hvis ginikoefficienten øges med et point jævnfør oecd så øger man sådan

fungerende formand men tal fra regeringen viser at den procent af

en og halvtreds milliard kroner om året finansierer ethundrede og totusind offentligt ansatte samtlige dagpenge

sygedagpenge hvis den ene procent pludselig forsvandt ville ligheden blive større men det danske samfund fattigere

at lukke huller i skattelovgivningen efter en borgerlig regering

omkring luxembourg og det der skete med luxembourg

i at stjæle sine nabolandes skattebase

regeringen og dansk folkeparti nu

med venstre når man siger at øget

procentpoint men en procent ud af de hundrede procent

væksten ville øges så det danske samfund ville blive halvfems million kroner rigere ved blot så lille en sænkning af topskatten mener sf ikke det længere efter at sf er trådt ud af regeringen mener sf så ikke længere at det danske samfund bliver rigere ved at sænke

jeg synes jo at det viser

som visse har tendenser til at fremhæve

hvor godt det kan gå når man sænker skatterne